jeg skal hen fordi

at

det vil

at politiforbundets formand og formanden for hærens

til politiet

en soldat foran synagogen i krystalgade

der

det vil

og jeg

alt